at staten engagerer sig med et tilskud til anlæg af letbanen mens den efterfølgende drift skal varetages af et selskab der etableres af letbanens ejere nemlig aarhus kommune og region midtjylland samme model vil blive anvendt ved de kommende letbaner i ring tre korridoren ved københavn i odense og i aalborg staten giver således starthjælp til den første etape hvorefter det lokale og regionale niveau overtager ansvaret for driften

så langt så godt i foråret to

en meget ubehagelig overraskelse da det viste sig at det laveste bud på anlæggelse af letbanen ved aarhus lød på en

milliard kroner derved opstod et minus på knap syv hundrede million kroner i forhold til de i anlægsloven afsatte

det er vist historisk med dette lovforslag håndterer vi det store problem der er opstået således at projektet kan realiseres transportministeren altså staten bevilger et ekstra tilskud på tre hundrede og tredive million kroner aarhus kommune indskyder et tilsvarende beløb ekstra i

herefter er projektet

den nye og højere pris og det kan realiseres det er altid ærgerligt og træls for at sige det på jysk når vi skal ud at finde ekstra penge til et projekt som vi troede vi allerede havde fundet finansiering til den slags udskyder jo andre vigtige infrastrukturprojekter og der er som bekendt rigeligt at gå i gang med på den anden side er det selvfølgelig helt uholdbart hvis letbanen på det fremskredne tidspunkt

herunder at man i fremtiden skal blive langt bedre til at komme med anlægsoverslag for letbaneprojekter her kan vi jo passende trække på de mange erfaringer ude fra europa hvor der er gennemført rigtig mange letbaneprojekter det er jo ikke noget helt nyt under solen selv om det er første gang vi bygger en letbane i danmark desuden er det min forventning at der ved eventuelle budgetproblemer for anlægsprojekter bliver orienteret om det på et langt tidligere tidspunkt så vi kan forholde os til det politisk herunder med hensyn til eventuel tilpasning af projektet til den

lovforslaget her baner også vejen for at transportministeren udtræder af aarhus letbane is selskabet ejes herefter af aarhus kommune med syv og firs

venstre støtter denne ændring der understreger politisk at staten ikke længere hæfter for uforudsete udgifter i forhold til den videre anlæggelse af letbanen afslutningsvis vil jeg glæde mig over at der i den afsluttende anlægsbehandling og planlægningen lokalt er kommet mere fokus på behovet

i forhold til letbanen en betydelig del af de potentielle passagerer på letbanen kommer jo kørende i biler fra øvrige dele af østjylland og de bør selvfølgelig have muligheden for at parkere bilen og tage letbanen ind i aarhus centrum og det kan man kun hvis man husker at etablere nogle parkeringspladser venstre kan samlet set støtte

løsning for tætbefolkede områder og aarhus er en by i en rivende udvikling derfor er jeg også glad for at folketinget bredt set stod bag at der skulle etableres en en letbane i aarhus og vi har været rigtig glade for at det har været på skinner de sidste par år det er også rigtigt som venstres ordfører allerede har sagt at da de sidste

bud løb ind i foråret to tusind og fjorten

en en budgetoverskridelse

i den situation er gode råd jo dyre men der vil jeg sige at

en kreds af partier bag

en løsning så vi ikke på det her fremskredne tidspunkt

så vi ikke skulle stoppe et meget fremskredent projekt i aarhus

at den letbane der skal etableres får den rigtige størrelse

det er jo ikke sådan at man bare kan skære ned og sige at så får vi stadig væk en god letbane hvis den mangler væsentlige dele af det den skulle

skal der lyde en stort tak til de partier som var med til

nødt til at håndtere den situation vi står i i dag og derfor var med til at finde de tre hundrede million

som staten yderligere skulle bidrage med

er jo omkring hundrede million kroner fra den reserve man i forvejen havde afsat afsat de tre hundrede og en og tredive million kroner fra aarhus kommune og de godt fyrre

region midtjylland er det der gør at det nu kan blive til virkelighed jeg synes også det er fint at

ligestiller aarhus letbane projektet med de andre letbaneprojekter rundtomkring i landet

at staten nu ikke længere vil være en del af selskabet bag men træder ud og giver et tilskud

lader aarhus kommune og region midtjylland være ejere og driftsherrer på det her projekt det betyder også at staten ikke fremover kommer til at hæfte for andre ting der måtte komme af uforudsete udfordringer men alt i alt synes jeg at det her er et godt kompromis det er et vigtigt projekt for østjylland det er et vigtigt projekt for aarhus

et vigtigt projekt for trafikpolitikken i danmark og herfra skal der lyde en stor tak til de partier som faktisk valgte

handsken op og finde de penge der var nødvendige da

rigtig dårlig til at regne på nogle ting

i det aarhusianske for som flere har været inde på kom der den her overskridelse som

lidt bag på os alle sammen på syv hundrede million kroner men ligesom

sådan set glad for at vi i en kreds af partier kunne finde de midler der skulle til således at vi fik

og det er ganske ganske udmærket

fremtidige budgetoverskridelser

sporvogn kommer til at køre i aarhus her inden for

de øvrige projekter vi kommer til noget af det senere i dag så synes dansk folkeparti at det er et

i radikale venstre er vi glade for at den løsning er blevet fundet og det og det ved jeg man også er i i aarhus og i østjylland

trafik i aarhus i aarhus kommune og sådan set i hele østjylland

som flere ordførere også været inde på at staten træder ud af aarhus letbane

er jo så lovforslagets anden del som ligeledes er en god idé

samme vilkår som for de andre letbaneprojekter og det er i virkeligheden rigtig fint letbanen er jo

vil spare den enkelte borger den enkelte pendler

tid og som forbinder aarhus by på en ny og effektiv måde

aarhus kommune og skaber et løft

på den trafikale front for østjylland letbanetilbygningen har jo

gennem en tid været været stillestående og

med stor alvor på og synes har været et træls forløb

at der har været det forløb men men det er så også rigtig godt og det vil jeg

bifalder vi det her forslag om at tildele de

for det her gode og og vigtige projekt alt i alt tror vi nemlig på

kollektivt system som netop kan sikre rigtig gode forhold for aarhusianske og østjyske pendlere derfor er vi rigtig glade for det her forslag og kan i den grad støtte det

de århusianske borgere og de østjyske borgere at man får en grøn og hurtig fremdrift i den kollektive trafik

muligheden for at komme fra den ene ende af byen til den anden og herre kristian pihl lorentzen har jo ret i i

ikke lokkes til at komme ind i byen de skal være uden for

altså at folk så rent faktisk bruger letbanen og ikke suser rundt i deres egen bil jeg håber derfor

vi hurtigt kan få vedtaget det her lovforslag jeg er glad for at staten er kommet ud af den her aftale

aarhus kommune og regionen der står som ejer af det

ikke er en statslig indblanding så

forhold da lige nøjagtig aarhus letbane har ret specielle forhold

staten forbliver i selskabet det skyldes at letbanen er forbundet med det som nogle kalder de lange skinner

til grenaa havn i i fremtiden det handler også om en større ombygning

hovedbanegård lad os kalde den det som berører regional og fjerntrafikken og det handler sådan set også

om den kommende udbygning med nye linjer som også i en eller anden udstrækning berører anden skinnebåren trafik og så er

den første letbane og det kunne være meget smart om også staten var inde over og var med til at opsamle de erfaringer om planlægning drift og anlæg som jo nødvendigvis må komme

jo i bedre og billigere forligskredsen lavet en aftale hvor vi accepterer at staten trækker sig fra

letbane mod at vi så i hvert fald for enhedslistens vedkommende sparer forligskredsen for godt hundrede million kroner til dækning af det underskud

tidligt i forløbet var opstået

vanligt sendes i udbud og også det synes vi

ikke mindst fordi det jo vil medføre formentlig da endnu en operatør på den kollektive trafiks område

aarhus sporveje kunne få kunne få lyst til

det ville være bedst hvis midttrafik faktisk stod for driften det

letbaner med tog og busser i aarhusområdet og på djursland

vi stemmer naturligvis for lovforslaget på trods af vores kritiske bemærkninger

da vi jo altså som nævnt i bedre og billigere

har indgået et kompromis om det godt synes vi ikke det er men vi glæder os selvfølgelig over at

inden længe kommer til at se det første letbaneanlæg

når man nu er så varme tilhængere af kollektiv trafik som

størrelsesorden på syv hundrede million

udmærker sig ved at blive billigere end forventet

det der er det helt usædvanlige her

sprænger altså alle rammer i den modsatte retning det er så stor en overskridelse at de fleste ville sige at de

have raflet om prisen da de lagde budget for det her har der overhovedet været rådgivere inde over

forklaringer på det her skal de have lov at slippe

kan gisnes meget om de bevæggrunde man kan have for at lægge det første projekt op som man har

en situation hvor vi ikke kan gøre ret meget ved det må man sige

det er hermed gjort ved at vi har kigget ned i forskellige kasser

det eneste positive set fra statens side er vel den selskabsændring som det her lovforslag handler om nemlig at staten nu kan trække sig ud uden at have risiko for endnu en kæmperegning vi håber at resultatet bliver godt for borgerne i aarhus og omegn selv om det

fuldstændig op om det når vi så kommer til selve finansieringsdelen

været et utrolig uheldigt forløb hvor fordyrelsen er blevet så massiv altså yderligere syv hundrede million kroner pengene er fundet men det er selvfølgelig helt nødvendigt at

iværksætter og budgetterer med infrastrukturprojekter

inden for rammerne sådan at vi ikke efterfølgende skal ud i så store ekstrabevillinger

ministeriet nu træder ud

og regionen der overtager ansvaret

hele østjylland selvfølgelig primært aarhus at vi nu kan få det her til at blive en realitet

projekt er jo desværre som flere ordførere har været inde på at projektet blev syv hundrede million kroner dyrere end forventet og det kan man jo ærgre sig over

aarhus og region midtjylland gennemførte en grundig gennemgang af projektet

partier og tak for den velvillighed til i forskellige forligskredse

som betød at vi kunne finde pengene til statens andel af fordyrelsen det er godt det betyder at letbanen kan anlægges som planlagt og det er

set det vi sikrer i dag en del af aftalen om statens merbevilling var nemlig at staten udtræder af aarhus letbane is

hvor staten ikke deltager men i stedet yder et tilskud til anlægget af letbanen

som er fuldkommen parallel til hvordan vi er engageret i odense letbane det lovforslag som vi behandler lige efter det her lovforslag

så kan man være bekymret for om det betyder at modellen

vil medføre at der fremover ikke vil være tilsyn med hvad statens penge bruges til

berolige og sige tværtimod når staten yder tilskud

vi naturligvis en forpligtelse til at indgå en aftale med tilskudsmodtager som beskriver de krav som staten stiller til udmøntning af statens tilskud så der skal indgås en såkaldt administrationsaftale med aarhus letbane og i den forbindelse vil der også blive udarbejdet en

det både statens oprindelige indskud i aarhus letbane på seks hundrede million kroner

samlet som tilskud herudover giver lovforslaget hjemmel til at de to lokale parter aarhus kommune aarhus kommune og region midtjylland kan indskyde deres andel af fordyrelsen i selskabet aarhus kommunes andel er på tre hundrede og en og tredive million

og region midtjyllands andel er på otte og halvfjerds million kroner af fordyrelsen desuden fremgår det af lovforslaget at det fremover er de to lokale parter

ansvarlige for finansieringen af uforudsete udgifter til anlægget af aarhus letbane efter sin udtræden af aarhus letbane is hæfter staten ikke længere for uforudsete udgifter til anlæg af letbanen

er der så sammenfald mellem interessenterne i henholdsvis anlægsselskabet og drifts og infrastrukturselskabet og derfor er det også sådan at lovforslaget indeholder en mulighed for en sammenlægning af de to selskaber

det ene eller det andet selskab staten har dog betinget sig at statens mulighed for at føre tilsyn med anvendelsen af statens tilskud fortsat skal være til stede efter en

indeholder lovforslaget her en række konsekvensrettelser i den gældende lov om aarhus letbane som følge af statens udtræden af

sine medlemmer af bestyrelsen ud tilsvarende alt i alt tak for

godt for hele danmark godt for østjylland godt for aarhus at vi i to tusind og sytten

opsamlet på den baggrund det er jo ret vigtigt som jeg også var inde på i mit ordførerindlæg at man faktisk opsamler de erfaringer også de negative erfaringer man får med den slags projekter så også andre letbaneprojekter

på at anlægge letbanen viste sig at være langt langt dyrere end

projektet var fra starten underfinansieret

helt afgørende at vi sikrer at den underfinansiering ikke bare fortsætter når vi skal tale om letbane i odense letbane i aalborg og den letbane der også

blive bygget i københavnsområdet

vores statslige principper for anlægsbudgettering ikke

kroner så det bliver ikke bare i aalborg og i københavn og i aarhus men også i odense at vi nu får etableret en letbane det er vi mange der er rigtig glade for ikke mindst i det fynske

til at betyde rigtig meget at få en letbane det kommer til at binde byen sammen med etablering af det nye sygehus udvidelsen af universitetet og rigtig mange andre ting der sker i det odenseanske område kommer letbanen til at spille

at transportere rigtig mange mennesker fra den ene del af byen til den anden og ind til byens midte det bliver et samlet anlæg på ikke mindre end godt og vel

den sydøstlige del af byen kommer det til at spille en helt central rolle ikke mindre end tredstusind mennesker vil få deres daglige gang omkring universitetet sygehuset og indkøbsmulighederne i den del af byen så det kommer til at spille en meget meget stor rolle venstre kan varmt støtte

der bliver mindre forurening færre klimaudfordringer og mindre trængsel i byerne

er det glædeligt at vi også med det her forslag sætter gang i et projekt denne gang i odense

også venstres ordfører var inde på kommer til at binde byen meget bedre sammen man kan

man kan køre til universitetet det nye universitetshospital man kan køre

man også stige af og køre rundt i odense det er på alle mulige måder et skridt i den rigtige retning for

den kollektive trafik vi har set

italienske firenze eller franske lyon kan man se hvordan letbaner er med til ikke bare at sikre bedre muligheder for passagererne

hvor jeg er rigtig glad for at odense kommune også har meldt ud at man selvfølgelig vil sikre at det sker

arbejdspladser til nogle flere fra østeuropa svaret

i hvert fald på danske løn og arbejdsvilkår og man sikrer sig også at der skal være lærepladser og praktikpladser i forbindelse med at man laver de her ting så det skaber arbejdspladser i anlægsfasen men det skaber også arbejdspladser

byen kommer til at vokse i det hele taget odense kommune med borgmester anker boye i spidsen fortjener ros og anerkendelse for den byplanmæssige indsats de har foretaget det er jo sådan at odense længe har været på landkortet

byplanlægning men desværre i et vist omfang

har været omstridt lige siden fordi det var en firesporet vej der gik lige igennem

det at man får omlagt den vej og får letbane i stedet for

byplanmæssigt løft jeg også rose odense kommune for den måde man har valgt at inddrage borgerne med infobutik og andet det er en anbefaling værd er man i odense så kig ind forbi den her

spændende kortmateriale infoskærme

man kan se luftfotos fra før thomas b thriges gade blev anlagt efter og nu også af hvordan byen kommer til at se sundere mere miljørigtig

mere sammenhængende ud så med det her forslag sætter vi gang i en positiv udvikling vi får sikret anlægslov og selskabslovgivning så det er på plads og det er på alle mulige måder en god dag for odense

man har tænkt på at køre ud og samle nogle mennesker op ude ved motorvejen man har indtænkt alle de store ting

været inde på så det er et godt og sammenhængende projekt

er sjældent jeg roser en socialdemokrat men jeg vil også godt benytte lejligheden til at rose odenses borgmester anker boye for det her projekt og ikke mindst

formået at få regeringen til at sætte det på finansloven så vi ikke skulle bruge andre trafikmidler til det det frigør trods alt nogle penge til andre gode projekter

bare ønske odense tillykke med det her projekt og håber at man i hvert fald i odense kan

erfaringer fra andre lignende projekter som vi har

efter den skitserede plan

letbane til odense har været en mærkesag for det radikale venstre i odense og på fyn gennem lang lang tid og ved sidste års finanslovsaftale lykkedes det så at afsætte en

milliard kroner fra statens side til projektet der samlet set kommer til at koste

at blive en meget væsentlig faktor for det nye odense som er under opførelse letbanen forventes at overflytte en del rejsende fra personbiler til den mere miljøvenlige letbane der kommer til at køre på el derfor kan man undgå den

vil forbedre mobiliteten og skabe sammenhæng mellem de mange nye planlagte byudviklingsprojekter på letbanens lange strækning vil der blive etableret seks og tyve stationer hvor et stop ved det nye universitetshospital vil gøre det muligt for patienter medarbejdere og andre besøgende at køre direkte ind til hospitalet som forventes at stå færdigt i to tusind og tyve

to og tyve letbanen vil også betjene odense banegård center rosengårdcentret som er et meget stort område i odense og syddansk universitet hvor vi jo i sagens natur har rejsende frem og tilbage hver eneste dag faktisk er forventningen at når anlægget er i drift

hver dag som vil benytte sig af odense

vil den blive uafhængig af den øvrige trafik det sikrer at letbanen kommer hurtigt frem og har højt pålidelighed og det er jo kernen i at letbaner faktisk er en rigtig rigtig god idé ikke bare for dem der går ind for grøn transport som vi bakker op om men så sandelig også for dem som gerne vil sikre fremkommelighed og en trafik der glider vi synes at det at etablere en letbane i odense og for den sags skyld også de andre steder er et skridt i den helt rigtige retning i forhold til at udvikle miljøvenlig transport og sikre fremkommelighed på et tidspunkt hvor trængsel faktisk er et meget stort problem i vores større byer

med odense letbane vil der blive skabt grundlag for at både beboere i og uden for odense og dem som arbejder og rejser til og fra byen for at komme til institutioner til kulturtilbud til arbejdspladser til boliger og til hospitalet og hjem igen får en bedre mulighed

både lokalt regionalt og nationalt radikale venstre kan derfor helhjertet bakke op om

nu nu står samtlige partier bag etableringen af en letbane i ring tre i aalborg og i odense og i aarhus

derfor er det jo en god dag i dag

processen i aarhus og i odense jeg har fulgt odense kommunes anstrengelser gennem de sidste år på tæt hold de har været meget omhyggelige med dels at indrette deres by på en sådan måde at den er fremtidssikret at byens midte kan udnyttes af borgerne og så samtidig sørget for at

sdu og universitetshospitalet supersygehuset rent faktisk bindes sammen således at der bliver en mulighed for at komme

byen og byen får med ændringen af den indre by en meget attraktiv måde at udvikle sig på

glad for den her opbakning generelt til letbanen i odense og vi støtter naturligvis varmt fra sfs side at

anlæg af parkér og rejs anlæg hvorved letbanen bliver endnu mere attraktiv for bilistpendlerne hertil kommer den indsats der gøres for at mindske letbanens støj og vibrationsgener hvis letbanen så i øvrigt forsynes med el fra vedvarende energi

finanslovsforhandlingernes dagsorden sidste år i forbindelse med finansloven for

inden enhedslistens exit fra

i budgettet gemmer der sig nemlig det

det hedder således i lovforslaget at såfremt letbaneanlægget fordyres ud over de aftalte reserver er parterne enige om at tilpasse projektet efter hvad der er penge til ja det er måske meget naturligt men det vil i praksis sige at enten vil der ikke bliver anlagt de foreslåede seks og tyve antal stop på ruten eller også vil den blive afkortet ved banegården så etapen til tarup ikke realiseres det ville være rigtig ærgerligt dels fordi letbanen er planlagt i en helhed dels fordi tarupetapen så risikerer enten ikke at blive

anlagt eller hvis det sker så ville det blive markant dyrere

atter skal reetableres det billigste på langt sigt er faktisk at tage det hele på en gang den kortsigtede besparelse kan sagtens gå hen og blive den dyreste men vi må håbe at det ikke sker skulle det ske jamen så må vi jo i gang igen med redningsaktioner a la aarhus letbane det vil vi ikke vige tilbage fra letbanen i odense adskiller sig fra den århusianske ved at der ikke her er planer om yderligere udbygning med flere linjer

derfor vil det heller ikke have de samme negative konsekvenser for projektet at statens rolle begrænses til at indskyde en lad os kalde det iværksætterydelse på cirka en

og stabil gennemsnitsfart og større muligheder for at kunne holde køreplanen oveni får letbanen så prioritet i lyskryds hvilket viser at odense ikke vil operere med en ligeværdig vigepligt sådan som det sker i lovforslag l tredive lov om ændring af færdselsloven som vi i øjeblikket også behandler

jo lagt op til at letbanen ikke får fortrinsret i trafikken og at letbanens medtrafikanter ikke skal holde tilbage selv om man både kan se og høre letbanen nærme sig så når odense kan hvorfor kan ministeriet så ikke i det her tilfælde justitsministeriet i forhold til færdselsloven odense går også egne veje når letbaneoperatøren selv uddanner

og det er jo noget helt andet end det meget beskedne krav der stilles i netop l tredive hvor det rækker blot at have et almindeligt kørekort til bil enhedslisten er glad for det her forslag som vi stemmer ja til og vi håber at de initiativer odense tager vil smitte af på de øvrige letbaneprojekter i den forbindelse skal vi så også anbefale at erfaringerne indsamles i en erfaringsbank jeg var tidligere inde på det

har en meget betydelig del af kommunen

glæde af banens placering

noget hedder og de seks og tyve stationer

universitet hospital

flere har været inde på vi noterer os med tilfredshed

bliver eneansvarlig for driften og at staten er uden ansvar som det er tilfældet i århus endelig finder vi det særdeles positivt at man får skabt en forbindelse til

således at alle væsentlige trafikårer sammenbindes så vi støtter altså dette

konservative borgmester jan boye som var en ivrig fortaler for letbanen

gjorde alt hvad han kunne for at skabe overbevisning

at odense får bundet erhvervsområder kultur indre by

hundrede million kr og så bliver det nu odense kommune der står for resten

fra nu af overgår ejerskabet til odense kommune

selskabet odense letbane

er ikke nogen tvivl om at letbanen bliver

at man letter trafikken i den indre by det bliver lettere at komme rundt

så det er en rigtig god investering som vi ser frem til

stort flertal som er klar til at arbejde men heller ikke uden at der

lokale kræfter regionale kræfter som er klar til

er altså en udmøntning af som det er nævnt også tidligere i dag

indeværende år hvor det blev besluttet at afsætte fra statens side

en milliard kroner til det statslige tilskud til etablering af en letbane i odense

rejse til odense og indgå en principaftale

statens vegne om etablering af letbanen

jeg var inde i besøgscenteret at se hvordan planerne er for hele området og man kan ikke

odense står over for og her spiller letbanen

konkrete lovforslag principaftalen

fastlægger økonomien for letbanen og fordelingen af det økonomiske ansvar mellem de tre parter principaftalen har været udgangspunktet for det lovforslag som vi i dag behandler lovforslaget om odense letbane fastlægger rammerne for det kommende letbaneselskab og desuden fastlægger det rammerne for selve

er letbaneselskabet et såkaldt partnerselskab den model er valgt for at odense kommune kan få samme vilkår som de øvrige letbaneselskaber i danmark vi har lige haft et andet lovforslag som handler om projektet i aarhus

hvor man har en interessentskabsmodel

har vi i ring tre omkring københavn det er ikke en mulighed i odense

odense kommune der deltager i selve selskabet her det fremgår dog helt eksplicit af lovforslaget at odense kommune hæfter for gæld og øvrige forpligtelser i odense letbane og det har været

at indsætte en sådan bestemmelse for at sikre at odense kommune har det endelige økonomiske ansvar for anlæg og drift af odense letbane men fra statens side

kom hjem under finanslovsforhandlingerne før jul sidste år

tredive procent korrektionsreserve altså der er luft i budgettet det

desuden indskyder odense kommune jo

milliard kroner det er også inklusive tredive

betyder at staten ikke har det som opgave at deltage i letbaneselskabet men staten vil i stedet indgå en administrationsaftale med det kommende selskab om statens tilsyn altså præcis samme model som i aarhus nu hvor staten træder ud af letbaneselskabet i aarhus lovforslaget fastlægger linjeføringen for odense letbane som blandt andet vil betjene odense banegårdscenter rosengårdscenteret syddansk

odense universitetshospital og hjallese station letbanen vil dermed forbinde bolig erhverv uddannelse forskning og kultur såfremt det viser sig at anlægget fordyres ud over de aftalte

så kan linjeføringen for odense letbane forkortes og antallet af stationer kan justeres efter aftale med de tre parter der bidrager til letbanen det er odense det er staten og det er region syddanmark lovforslaget giver mulighed for at letbaneselskabet kan benytte de hjemler der er nødvendige for at sikre et anlæg mod fordyrelser for eksempel nedlæggelse af forbud og byggelinjer lovforslaget giver endvidere letbaneselskabet de fornødne hjemler til at kunne gå

ekspropriere de nødvendige arealer og ejendomme til brug for anlæg af letbanen herunder også hjemmel til at pålægge ejendomme langs letbanen servitutter for eksempel om

bliver jo ikke færdig til to tusind og sytten som

efter planen være færdigt og det bliver

sige når man har set modellerne tegningerne visualiseringsfilmene og de fysiske modeller fantastisk aktiv

odense by og hele fyn og hele danmark selvfølgelig at vi på den måde får grøn effektiv hurtig transport ind midt igennem odense

letbanen skal have forkørselsret

er det jo fordi det i høj grad er vejdirektoratet der har presset på for at

være en ligeværdig ligeværdig vigepligt mellem letbaner

og anden trafik og andre trafikanter det er ikke godt for letbanen hvis den skal opfylde

have forkørselsret så skal den kunne komme frem og så må de andre

når man kan se at letbanen er på vej så jeg vil gerne høre ministerens kommentar til hele den der problemstilling vi har den i l tredive og vi har stillet ændringsforslag til det her men jeg spørger netop fordi det jo er vejdirektoratet

under den kan man så få nogle store underjordiske parkeringsanlæg og over den kommer der til at være erhverv uddannelse kulturliv alt sammen betjent med en letbane uden noget andet trafik ovenover det er så kun en del af

det centrale ind igennem odense bymidte vi taler om her så der er ikke nogen biler at forsinke

det skal hænge sammen der det er jo nyt i danmark med letbaner men

det meste af vejen men det gælder jo for eksempel ikke i aarhus og det vil give problemer hen ad vejen det vil

færdselsmæssig usikkerhed omkring det klart nok men men

for vejdirektoratet hører jo under ministeriet

har jo bilister og veje som førsteprioritet

med den almindelige trafik det er jo kan man sige meget dyrere

om at finde nogle rent praktiske løsninger hvor vi sikrer at der kommer noget mere fremkommelighed for det er det der

de alle sammen kendetegnet ved at de har en undergrundsbane storby og subway hænger sammen og derfor er det godt at københavn er kommet med at vi også har fået

når man kigger på metrokortet for stationerne i london eller new york og sammenligner

metrokortet for københavn så er det svært ikke at trække

metrokort viser et virvar af farver og linjer alle vide vegne

af en streg som på et tidspunkt deler sig i to det ligner sådan den

man i anders and bladene brugte når man skulle se om der var vand i undergrunden det er forholdsvis beskedent hvad vi har af metro endnu

det bliver mere og mere og vi får metrocityringen

endnu mere metro og det er vi

venstremand valgt i københavn er det

ledere af fns generalforsamling vil måske endog også

nogle af de love vi vedtager kan vi være så heldige at resultaterne også

til den tid vi vil være glemt men metroen vil stadig være der og vil lette hverdagen for

tusindvis af københavnere og

turister bogotás borgmester gustavo petro

ikke er kendetegnet ved at de fattige har biler et udviklet land er kendetegnet ved at de rige bruger kollektiv transport det synes jeg er et rigtig godt citat

metroen er netop et attraktivt tilbud som betyder at man ikke behøver at tage sin bil

har et højklasset trafiksystem som kører hele tiden hvor man ikke behøver at kigge i en køreplan

de mange metrostationer vil blive delt mellem københavns kommune og staten

københavns kommune en øget ejerandel i selskabet by havn is

hvis vi skal være helt ærlige jo ikke præcis kan vurdere hvor stor

vil have om halvtreds år men det skulle da være underligt om

vise sig at blive en rigtig værdifuld lodseddel for for københavns kommune samtidig

åbnet mulighed for at når metroen kommer til ny ellebjerg

nemmere og billigere vil kunne fortsætte helt

og videre den vej mod bispebjerg

have rigtig stor betydning så det er

er forholdsvis sikre på at loven bliver vedtaget for den bygger jo på en aftale

men ikke desto mindre er det en god og en vigtig lov som vi

hen var hele betingelsen for

udvikle

det viste sig på det tidspunkt at være

var svært at finde de her penge jeg kan huske at jeg tog det op med den daværende transportminister pia olsen dyhr fra sf der ikke mente at det

men vi gik i gang med med arbejdet så skete der det at vi i mellemtiden fik ny transportminister herre magnus heunicke der sidder her

skete var at man rimelig hurtigt faktisk fik sat sig sammen med københavns kommune og fik lavet den principaftale der ligger til grund for det her forslag nemlig et forslag der handler om

lader københavns kommune overtage en større andel af ejerandelen i

men også simpelt hen at sikre det afgreningskammer jeg talte om før men også at der så bliver adgang til at man kan få metro til sydhavnen og til ny ellebjerg som bliver et nyt trafikalt knudepunkt det der er lidt interessant ved ny ellebjerg station er jo at vi ved at det er kolossalt svært at udvide kapaciteten mere omkring hovedbanegården så det forhold at man nu ved ny ellebjerg i sydhavnen får adgang

metro og til s tog men også til regional og intercitytog er et kolossalt løft for

det vil aflaste hovedbanegården det vil sikre meget bedre muligheder for pendlerne

kollektive trafikbrugere i københavns kommune så det er et kæmpe

tilslutte mig de meget flotte ord synes jeg som venstres ordfører

bogotás meget visionære borgmester for at sige at et udviklet land ikke skal måles på at de fattige har bil men på at de rige kører kollektivt det er en utrolig stærk vision og jeg synes

det er flot at vi med det her forslag bringer københavn endnu tættere på det her udviklingsstadie hvor vi får det kollektive

lille bemærkning som fik skabt lidt moro det var ikke meningen

trække seriøsiteten ud af det her meget vigtige forslag omvendt

lave det her afgreningskammer når nu vi alligevel

i forhold til fremtidige linjer omkring en sydhavnsmetro

selve øvelsen i forhold til by havn hvor man jo fra statens side indskyder noget der ligner

synes vi også er ganske udmærket men det er jo nok lidt som herre jan e jørgensen var inde på en en form for matadorpenge

andre forslag diskuteret usikkerheden ved de her store anlægsprojekter

projekt og forhåbentlig noget vi på et senere tidspunkt kan udbygge til en egentlig

godt og visionært

at den slet ikke kan blive færdig hurtigt nok mine egne børn sagde på et tidspunkt hvor er det dejligt at vi kommer til at bo så tæt

så gik det op for dem at de jo nok

flyttet hjemmefra inden den bliver færdig men det skal jo ikke forhindre dem i så at bruge den og komme og besøge mig

i radikale venstre ser vi et kæmpe potentiale i at gøre ny ellebjerg til et nyt knudepunkt for den kollektive trafik i danmark og ikke mindst jo i storkøbenhavn vi har sat penge af i togfonden dk til at udbygge ny ellebjerg station som nu bliver koblet på hele metrosystemet og jo

en s togsstation ny ellebjerg bliver stedet hvor togene fra fyn og jylland og ikke mindst resten af sjælland kan stoppe og mennesker kan rejse videre

metro eller s tog i dag er hovedbanegården så overfyldt at det er tiltrængt med et nyt knudepunkt

mennesker rundt på en bæredygtig måde en metro i sydhavnen er jo også med til at byggeudvikle et område af københavn som i den grad har brug for det radikale venstre er

muligt at lave to yderligere stationer på den afgrening af metroen

lave en nordhavnstunnel så lastbiler fra nordhavn og de mange erhvervsaktiviteter ikke skal ind omkring byen

pengene dertil kommer fra udviklingsselskabet by havn

til københavns kommune radikale venstre kan med glæde støtte forslaget det kan kun gå for langsomt og vi ser frem til at det bliver

blev transportordfører for tre fire år siden og der var der mange der forsigtigt rettede henvendelse til mig efterfølgende

og det vil jeg holde fast i jeg synes metroen er et kæmpe løft

det københavnske samfund og et kæmpe løft for de mennesker der bor uden om og som hurtigt kan komme ind i byen derfor

skal være stolte af at vi nu fandt nogle penge

det er matadorpenge eller hvad det er men jeg har selv stor tillid til

vi har oplevet flere gange at det rent faktisk godt kan lade sig gøre

bygge og så tjene penge på det så jeg satser på at finansieringen er hundrede procent vandtæt og at vi om fem seks

hvis blot dette lovforslag kunne bryde den onde cirkel så ville vi hilse det rigtig meget velkommen fra enhedslistens side forslaget lægger op til en yderligere udbygning hvis københavns kommune synes af nordhavnsmetroen med yderligere stationer samt etablering af en metro til sydhavnen og måske er der her et lille håb

jo københavns kommune og by havn der tager over

til at gøre noget ved social dumping på de byggepladser hvor kommunen er bygherre det ville være dejligt og der skal ligge en klar opfordring herfra til at det sker hvis der langt om længe kommer styr på forholdene ved metrobyggeriet når der nu skal udbygges så det er rigtig positivt hvis der i

der vil blive lavet en fuld vvm redegørelse af de to metroprojekter det vil enhedslisten opfordre til så vi kan få et billede af hvor stor en reduktion af biltrafikken der reelt sker og om metroen har den store miljøeffekt som det hævdes med lovforslaget forudsættes det at staten ikke bidrager yderligere til udbygning af metroen det er herefter overladt til københavns og

kommuner og by havn der foreligger jo en række

til yderligere udbygning ny ellebjerg mod valby frederiksberg bispebjerg vanløse rødovre og brøndby herfra skal der dog lyde en opfordring til at man vender blikket mod den udbygning af et sammenhængende net af letbaner i hovedstadsregionen som blandt andet region hovedstaden har spillet på banen og har gjort sig til talsmand for og som vi i forligskredsen

bedre og billigere kollektiv trafik har afsat penge til en større analyse af letbaner har jo den indlysende fordel at de er langt billigere at etablere end metro og at de meget direkte fortrænger biler fra vejarealet bilen bagest som det hed i valgkampen nordhavnstunnelen har en række trafikale fordele såsom at tunnelen giver flere til og frakørselsmuligheder til det nye byudviklingsområde i nordhavn og at den vil omdirigere den tunge trafik fra voldgadelinjen til motorvejene uden om københavn hvilket er yderst tiltrængt og også at den vil aflaste krydset ved ved sundkrogsgade

er vel kun relevant for den trafik der skal nordpå hvad med den biltrafik der skal sydpå skal den fortsat ledes ad voldgaderne og her vil svaret jo være fra en lang række stærke aktører på det her område nej det skal den ikke og derfor skal nordhavnstunnelen fortsættes i en egentlig havnetunnel og det kan ikke

det kommer også klart til udtryk i en række høringssvar at man jo anser nordhavnstunnelen for at være første etape af havnetunnelen hvilket jo heller ikke bliver modsagt af overborgmesterpartiet på københavns rådhus nok snarere tværtimod enhedslisten både i københavn og i folketinget er imod etableringen af en havnetunnel men enhedslisten i københavn mener jo ikke at nordhavnstunnelen behøver at være første etape af havnetunnelen og formelt set har man jo ret i det enhedslisten i københavn er i det hele taget ret begejstret for den aftale der er indgået mellem staten transportministeren og københavns kommune om kommunens overtagelse

set overtagelse af by havn som fører til etablering af sydhavnsmetroen udbygning af nordhavnsmetroen på et senere tidspunkt etablering af en nordhavnstunnel og at københavns kommune overtager det meste af statens ejerandel i by havn selv er jeg på folketingsgruppens vegne lidt mere skeptisk som det vil være fremgået men vi stemmer ja

som også kan drive processen for sådanne projekter

ingen tvivl om at den planlagte byudvikling og havneaktiviteterne i nordhavnen vil blive styrket gevaldigt ved det foreslåede tunnelbyggeri især tilgængeligheden for den tunge trafik til containerhavnen og krydstogtsterminalen må forventes at blive stærkt

vi har i den forbindelse noteret os at københavns kommune faktisk forventer at skabe en byudvikling på ikke mindre end to millioner etagemeter

er realiseringen på et konjunkturbestemt område men som sagt tror vi meget på at forbedret

i en bydel jeg skal

allerede er sagt men blot meddele at vi som udgangspunkt

velfungerende kollektiv trafik vi har jo mere plads bliver der på vejene til dem

på vejnettet så det bakker vi fuldstændig op om det selvfølgelig også afgreningen afgreningen af cityringen der nu kommer til at gå til sydhavnen og derfra måske endnu videre vi bakker også

projekteringen af nordhavnstunnellen

så samlet set er det her en rigtig god dag for københavn

og andre ministerier og at vi kan stå her i dag og vi har alles opbakning synes jeg vidner om at det er lykkedes

med det her projekt som er rigtig godt

i forbindelse med det her projekt og hvis man

fra hovedbanegården forbi fisketorvet

til ny ellebjerg station

lynhurtigt frem og tilbage til en stor del af vores hovedstad så

vil selvfølgelig have en kanon positiv indvirknig på byudviklingen i sydhavnen og det har de virkelig brug for i overensstemmelse med principaftalen bidrager staten til finansieringen af sydhavnsafgreningen ved at staten overdrager fyrre procent af sin ejerandel i udviklingsselskabet by havn is det betyder at statens ejerandel på i dag fem og fyrre procent med lovforslaget nedbringes til

til fem og halvfems procent herudover indeholder lovforslaget hjemmel til at vejdirektoratet kan projektere en nordhavnstunnel nordhavnstunnellen vil som en ny vejforbindelse i tunnel blive en forlængelse af nordhavnsvej

vil helt entydigt skabe bedre og mere direkte adgangsfordhold til byudviklingsområderne i den ydre og indre nordhavn

vil også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik

men i forhold til den fremtidige udvikling af nordhavnen åbner lovforslaget også op for at metronettet kan udbygges yderligere i nordhavnen med forslaget gives der altså en mulighed for at en udvidelse af cityringen med afgrening til nordhavnen kan komme til at omfatte yderligere stationer end dem vi kender i dag

blive lavet nemlig nordhavn station og orientkaj den lov har vi allerede vedtaget man kan altså udvide yderligere og

udviklingsselskabet by havn is skal bidrage til afgreningen fra cityringen til sydhavnen samt til afgreningskammeret

en udvidelse af afgreningen fra cityringen til nordhavnen og til nordhavnstunnellen samt tilkoblingsanlæg vi startede i østjylland så kom vi til odense og nu er vi endt i københavn og alle steder må man bare

fægte mig vej igennem forskellige forligskredse og samarbejde med forskellige lokale parter

bakke op om det her virkelig vigtige skridt for den

trafik og for vores store byers

udviklingen i en grøn retning med fokus på

treogtyvende oktober i år og gør det muligt at beskatte pensioner i den del af riget hvorfra de udbetales hvis der er givet fradrag ved indbetalingerne eller hvis arbejdsgivers bidrag ikke er blevet beskattet på indbetalingstidspunktet det skal dog nævnes at lovforslaget ikke omfatter sociale pensioner og andre former for sociale sikkerhedsydelser så som folkepension med videre efter en ændring i den færøske skattelovgivning er det nu således at der ikke længere gives fradrag for pensionsydelser og samtidig er skat på udbetalingerne afskaffet derfor er det på nuværende tidspunkt således at en

dansk pension udbetalt på færøerne hverken bliver beskattet i danmark eller på færøerne lovforslaget skal ændre på dette og ved at ændre i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst vil pensioner fremadrettet blive beskattet

dele af riget hvor de udbetales i det tilfælde at modtager har haft fradrag i den del af riget hvor pensionen er indbetalt eller hvis bidrag betalt af arbejdsgiver ikke er blevet beskattet samme sted således genskabes en balance i udbetalingssystemet for

der sikres symmetri så hvis man har opnået et fradrag

tak til venstres

udbetales hvis den som modtager pension har haft fradrag for indbetalinger i

eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke er blevet beskattet i denne del af riget sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser er

omfattet af forslaget her aftalen ligger jo helt i fint tråd med den mangeårige danske praksis

i forbindelse med dobbeltbeskatningsoverenskomster og som venstres ordfører også var inde på

fremsat i helt naturlig forlængelse af ændret lovgivning på færøerne

færøerne har ændret deres lovgivning

ikke beskatter dem når de bliver udbetalt

at en dansk pension som udbetales til en modtager på færøerne hverken bliver beskattet i danmark eller på færøerne det

og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt det får man så ændret med

nye aftale og det synes vi da er ganske fornuftigt så derfor kan vi støtte

erhvervs og vækstministerens udspil

baggrunden for den her debat er jo i hvert fald senest

poppet er blevet kaldt lux

fik lækket de her dokumenter der viser at der fra luxembourgs side foregår et meget organiseret stykke arbejde

at bidrage til skattely og skattespekulation og det har helt rimeligt

løftet den offentlige debat om hvad vi gør

med med skattely og skattespekulation ikke mindst når det drejer sig om et land der stod fadder til ef og som aktivt bidrager til at snyde

som det kan blive i øjeblikket

konkurrenceforvridning og ulovlig statsstøtte men diskussionen er bredere end det der

også en stor gråzone hvor vi diskuterer om det her er ulovligt eller

ikke ulovligt der er en række skattehuller som vi er enige om

hvor lovligheden enten er til stede eller i hvert fald er rimelig uklar det allerbedste ville være at man fra eus side fik sat skub i nogle af de initiativer som

af kommissionen

og datterselskabsdirektivet kunne indføre forbedringer og en lang række andre initiativer skulle komme det her til livs det er uacceptabelt at skattekroner som kunne bruges på sundhed på ældreomsorg

fosser ud af statskassen og jeg er rigtig glad for at have oplevet at der er bred enighed om at det her må vi til livs

vi vil gerne lukke nogle af de skattehuller sf har en række forslag regeringen har også nogle forslag jeg glæder mig rigtig meget til debatten i dag fordi jeg har oplevet at der faktisk er bred opbakning

niveau så jeg glæder mig til at tage debatten med blandt

gået ind i den her diskussion og til de diskussioner vi

de kommende uger og måneder

luxembourg afsløringer

vækket en offentlig debat om

og forkert at vi ikke får lukket de skattehuller der er og at vi ikke får lavet lovgivning så vi kan sikre os imod det her jeg glæder mig meget til

regeringen har blandt andet indført et værn der skal imødegå udnyttelse af de danske kildeskatteregler om udbytte via omstruktureringer som blandt andet multinationale selskaber i stigende grad benytter sig af derudover er der indført regler så alle selskaber som udgangspunkt beskattes i danmark uanset at ledelsens sæde flyttes til udlandet og der er indført regler der sikrer at skattepligtige selskaber i danmark ikke kan bruges til at udnytte andre landes skattelovgivning regeringen har også indført åbne skattelister hvor selskabernes skatteoplysninger offentliggøres regeringen har senest den sjette november i år

der skal dæmme op for international skatteunddragelse

det første er en offensiv indsats på internationalt niveau det andet er større åbenhed omkring ejerskab af virksomheder og det tredje er anbefalinger

selvfølgelig mit håb at alle folketingets partier vil være villige til at gennemføre den nødvendige lovgivning

når man ser på hvad der sker uden for danmarks grænser er det regeringens klare opfattelse at såfremt de seneste ugers afsløringer

er det udtryk for en adfærd som på ingen måder er acceptabel i de dokumenter som er lækket til pressen er der indikationer

ingen tvivl om at skadelig skattekonkurrence skal bekæmpes ellers vil danmark og alle andre lande der afholder sig fra at indgå den slags hemmelige aftaler stå i en situation hvor det at finansiere et velfærdssamfund

regeringen ser det som en international opgave der skal løses internationalt det arbejder regeringen benhårdt for både i eu og i oecd

har vedtaget et såkaldt adfærdskodeks der anbefaler landene

være åbne og transparente af anbefalingerne fremgår det

principper det fremgår endvidere at særordninger skal være transparente

fremgå om der gøres undtagelser i administrativ praksis på en uigennemsigtig måde

lader det til at luxembourg ikke overholder

være relevant at undersøge om rentebetalingen reelt blot strømmer igennem

selskab og videre til bagvedliggende ejere hvilket kan medføre at betalingen er skattepligtig luxembourg

ikke spontant udvekslet oplysninger

danmark om dette og har derfor ikke levet op til anbefalingerne i adfærdskodekset fra eu

at skadelig skattekonkurrence bedst

der skal lægges på visse lande

skal komme fra centralt internationalt hold det støtter regeringen og det vil regeringen fortsat arbejde for

kommissionen med den nye eu konkurrencekommissær i spidsen er enig i denne vurdering kommissionen har da også allerede åbnet statsstøttesager mod netop netop luxembourg men også mod nederlandene og irland vedrørende skatteaftaler der er indgået med multinationale selskaber det er regeringens opfattelse

skat har løbende fokus på ulovlig brug af skattely og gennemfører en række landsdækkende indsatsaktiviteter på området indsatsen skal rette sig mod både personer og selskaber netop udenlandske selskaber og kapitalfonde har gennem en årrække erhvervet ejerandele i flere store danske erhvervsvirksomheder skat har gjort gældende at en række danske selskaber skal

kildeskat på udbytter og renter der sendes til deres udenlandske ejere eksempelvis i luxembourg dette begrundes med at moderselskabet i udlandet det kan være i eu eller et aftagerland ikke er retmæssig ejer fordi udbytterne eller renterne strømmer igennem og videre til de bagvedliggende ejere typisk i skattely

at udbytterne og renterne ender i skattely indebærer efter skatteministeriets opfattelse at de bagvedliggende ejere skal svare skat fordi de ikke er beskyttet af eu direktiverne eller af dobbeltbeskatningsaftalerne status er at skat har afgjort sager om kildeskat på udbytter og renter vedrørende fem og tyve koncerner det kildeskattepligtige beløb udgør i disse sager samlet cirka atten milliard kroner

de sager der er indbragt for domstolene er sat i bero skatteministeriet og de berørte selskaber er enige om en forelæggelse for eu domstolen med henblik på at få fastslået at skatteministeriets fremgangsmåde

er i overensstemmelse med eu direktiverne direktiverne tillader nemlig anvendelsen af aftalebaseret eller nationale misbrugsregler på grund af spørgsmålenes karakter

må det dog forventes at der tidligst foreligger en afklaring fra eu

skatteministeriet følger naturligvis sagerne tæt i samarbejde med statens advokat og skats fokus på denne type af sager fastholdes skat har i øvrigt oplyst at et arbejde vedrørende undersøgelsen af de lækkede dokumenter for luxembourg allerede er igangsat

g20 landene anmodede tilbage i to tusind og tretten

om at udarbejde en såkaldt handlingsplan en omfattende handlingsplan

står for base erosion and profit shifting formålet med handlingsplanen er at imødegå særlig multinationale

grænseoverskridende aktivitet betyder øget vækst øget beskæftigelse til alle lande som er involveret men det betyder også at det er nødvendigt med en international indsats for at styrke koordineringen og samspillet mellem de forskellige landes regler så de forskellige skattesystemer ikke udnyttes i et forsøg på at undgå at betale skat en koncern med selskaber i flere lande kan eksempelvis helt lovligt spekulere i at der kan opnås fradrag i et land for betalinger som ikke bliver beskattet i et selskab i modtagerlandet og dette giver

anledning til skattekarruseller med om jeg så må sige gratis fradrag der er som sådan ikke foregået noget ulovligt koncernen har udnyttet forskellene i de to landes skattesystemer

blandt andet om at sætte en stopper for denne type af udnyttelse via særlige værnsregler danmark har som et af de første lande forsøgt at imødegå forskellene i landenes skattesystemer med særlige værnsregler i dansk lovgivning men et internationalt koordineret tiltag må forventes

mere effektivt danmark har hele tiden været en aktiv og engageret spiller i forhold til at tackle aggressiv international skatteplanlægning det her handler om at sikre at der ikke spekuleres i at udnytte de forskellige landes skatteforhold hvilket er til skade for alle de samfund som rammes af det i sidste ende er

de skatteindtægter som er så afgørende for at vi kan

opretholde et velfungerende velfærdssamfund over de næste år skal det arbejde som g20 landene har bedt

om at udføre færdiggøres danmark har deltaget aktivt i forbindelse med udarbejdelsen af de første offentliggjorte rapporter og det vil vi også gøre

allerede lovgivet om langt hovedparten af de elementer der indgår i anbefalingerne men vi skal selvfølgelig kigge på anbefalingerne og vurdere om det er nødvendigt at

tilretning af eksisterende lovgivning er det tilfældet

også meget på at alle folketingets partier vil være villige til at gennemføre en sådan lovgivning et af redskaberne der kan medvirke til at styrke indsatsen indsatsen mod skattely er indførelsen af en såkaldt omgåelsesklausul i lovgivningen omgåelsesklausulen medfører at fordelene efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter eus direktiv om fritagelse for kildeskat på udbytter til moderselskaber bortfalder i særlige tilfælde der er enighed i

omgåelsesklausul er ganske tæt på at blive en realitet i eu ecofin forventes at vedtage rammerne for en omgåelsesklausul på deres næste møde i december regeringen er meget positiv i forhold til at indføre en omgåelsesklausul og vil fremsætte lovforslag hurtigst muligt

opnået enighed i ecofin regeringen har allerede fremsat et lovforslag om tiltrædelse af en ny protokol til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem danmark og luxembourg l seks som er fremsat den ottende oktober to tusind og fjorten det handler denne forespørgsel jo også om protokollen som blev undertegnet niende juli to tusind og tretten gør det muligt for danmark at beskatte pensioner

modtager i luxembourg formålet er at sikre at personer der har fået skattefradrag for pensionsindbetalinger i danmark også beskattes af udbetalingerne uanset om de er flyttet til luxembourg dobbeltbeskatningsoverenskomster har

forhindre skatteflugt danmark indgår løbende

dboer med nye lande mens eksisterende dboer løbende bliver fornyet danmark har haft en dbo med luxembourg siden nitten to og firs aftalen blev senest fornyet i to tusind og ni hvor det blev muligt for danmark at anmode om bankoplysninger for borgere bosat i luxembourg den dbo der er indgået med luxembourg er baseret på internationale standarder som angivet

som danmark har indgået med andre lande danmark og luxembourg er altså enige om hvordan den skal se ud med det fremsatte lovforslag sikres det at pensioner fremover beskattes uanset problemerne med skattereglerne i luxembourg er der således ingen grund til at vi ikke skulle have en

eu direktiverne på de centrale områder såsom rente og udbytte fortsat gælde det giver derfor ingen mening at opsige aftalen og det ville ikke løse problemerne med at et aftagerland indgår hemmelige skatteaftaler dette skal løses på anden vis som jeg tidligere har redegjort for regeringen vil ufortrødent fortsætte sit arbejde med at imødegå brugen af skattely og aggressiv international skatteplanlægning dette sker primært ved en aktiv deltagelse i de relevante

i eu og oecd for at lægge maksimalt pres på de lande og selskaber der ikke har forstået budskabet derudover vil regeringen fremme indførelsen af en omgåelsesklausul

jeg giver ordet

den form for rigmandstyveri ved højlys dag luxembourg bliver i dag brugt som helle for multinationale virksomheder der gerne vil sende deres penge i skattely det skal standses og derfor har sf i også præsenteret et udspil med tre forskellige

forslag der skal gøre det sværere at snyde i skat gennem komplicerede

mener vi at vi bør præcisere i lovgivningen at man selvfølgelig ikke kan bruge et tredjeland som mellemstation for lyssky skattekonstruktioner som vi for eksempel har set at ikea og pepsi har gjort med luxembourg konkret bør man tilføje en såkaldt omgåelsesklausul i lovgivningen så man ikke kan bruge eus moder datter direktiv til lovligt at føre kapital til luxembourg og dermed slippe for at betale skat i danmark

jeg hørte også skatteministeren sige at det selvfølgelig også er den danske regerings intention

så skal vi altså sørge for at vores egen lovgivning ikke tillader den slags

forebygge at danmark bliver misbrugt i de multinationale skattefuskeres sindrige konstruktioner desværre

de danske regler for kommanditselskaber gør det i dag muligt at bruge danmark til grisk skattetænkning det har vist sig blandt andet i en lang række artikler i børsen at danske kommanditselskaber bruges til omfattende skjul af sorte penge og skatteunddragelse af udenlandske udenlandske såkaldte investorer af mere eller mindre anløben karakter sidst men ikke mindst ønsker vi i sf at stoppe et hul i lovgivningen som i dag gør det muligt at få skatterabat i danmark hvis man investerer i et selskab i skattely

er vi rigtig glade for den lovgivning der har været

erhvervs og vækstministeren har præsenteret

og på eu niveau og det

at vi skal gøre hvad vi kan i danmark når der faktisk er noget lovgivningsmæssigt at gøre for at få lukket

skattehuller fordi vi synes det både er amoralsk men

i en krisetid at der går penge der går milliarder ud af landet som kunne

både til ordførere og til skatteministeren så jeg håber da også at se ham heroppe på talerstolen

folketinget pålægger herudover regeringen

at indlede forhandlinger med henblik på hurtigt at få gennemført initiativerne i regeringens skattelypakke som beskrevet i skatteministerens redegørelse

om en international omgåelsesklausul

at begrænse mulighederne for skatteunddragelse ved at fremsætte forslag om indførelse af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning så snart der er

og med ikrafttrædelse snarest muligt herefter og før den tidsfrist der vil blive fastsat i direktivet og aktivt at støtte bestræbelserne i eu og

firma opererer via et skattely

at man ikke må tage hensyn til

om man vil samarbejde med en virksomhed hvis den virksomhed opererer via et skattely senest i dag ser vi jo i politiken at danske pensionsselskaber også faktisk for at kunne investere

er blevet højaktuelt igen med luxembourgafsløringerne

ikke handle med selskaber der snyder i skat

for at undgå de her selskaber der fungerer i skattely

sidde i en regering der sælger til et selskab der fungerer i

derfor havde vi den diskussion

elleve elleve måneder siden og vi har også haft den for en

og tre år siden fordi de her eksempler bliver ved med at dukke op

til det her så det er ikke mere mærkeligt end at vi gerne vil have lukket de huller der gør at det faktisk ikke er ulovligt

nærmere i øjeblikket og heldigvis og godt for det

lidet kønt ud for at sige det mildt men i stedet for at at vi her i dag skal stå og fælde dom over det på baggrund af avisartikler

steder for for venstre

er det afgørende at skatteyderne betaler den skat de skal hverken mere

der er i de senere år kommet

samarbejde i forhold til en styrket indsats mod skattely og skatteunddragelse for når vi ser på tallene herhjemme

er det måske tre fem milliard

der er i spil og vi skal selvfølgelig sikre os bedst muligt

den lovgivning vi har vedtaget her i folketinget heldigvis

det er vigtigt at hovedindsatsen sker globalt for ét land kan ikke løse de her problemer alene og derfor er vi i

der igennem de senere år er kommet i stribevis af initiativer fra g otte g tyve

og eu og vi begynder også at se de konkrete resultater resultater af den indsats alle taler om gensidig informationsudveksling som et af de allermest effektive værktøjer

ingen tvivl om at det er et afgørende og effektivt værktøj det betyder at man ikke kan gemme sig i andre lande at man ikke kan gemme formuer i andre lande men hvis landene gensidigt udveksler oplysninger ja så vil skattemyndighederne der hvor pengene skal beskattes jo også få den fornødne information og sørge for at skatten inddrives

på eu plan er der også stramninger på vej i det såkaldte rentebeskatningsdirektiv der arbejdes på land til land rapportering og moder datterselskabsdirektivet er under revision og forventes som skatteministeren sagde at blive justeret med stramninger allerede i den

at det var glædeligt at der var så mange partier bag

det noget overraskende for hvis jeg ser tilbage på hvad der skete

bekæmpe skattely der blev igangsat et projekt money transfer som

med henblik på at se om alt var foregået efter bogen eller om der var blevet snydt på vægten

er altså fundet så meget snyd på vægten at effekten af det projekt beløber sig til ekstra skatteindtægter

milliard kroner projektet er blevet videreført og der kommer fortsat penge i kassen vi har i danmark nok de skrappeste regler i verden i

det betyder at vi har skrappe regler for at sikre at virksomheder ikke kan handle med sig selv og via kunstige priser kan flytte overskud ud af landet og dermed undslå sig dansk beskatning

og vi vil gerne være med videre skatteministeren nævnte regeringens udspil her fra starten af november

sige at der er ganske mange fornuftige initiativer i det som ligger i forlængelse af hvad vi tidligere har været med til fra venstres side jeg skal ikke gå ned i dem alle sammen men sige at der er mange af dem som vi

ganske fornuftige vi må selvfølgelig komme ned i i detaljen for det

utilsigtede negative konsekvenser og det må vi

få belyst i de forhandlinger der kommer jeg må nævne et enkelt element som jeg allerede nu må sige

om at skattemyndighederne skal have mulighed for at se bort fra et bindende svar som myndigheden selv har givet til

borgeren får et bindende svar fra myndighederne men

efterfølgende fortryder myndighederne og så skal det bindende svar ikke længere være gældende det er klart at det er noget vi vil slå ned på i de drøftelser vi skal have fremadrettet

vi er store tilhængere af lavere skatter og afgifter men det skal altså være noget vi vedtager her i folketinget og ikke noget man selvbetjener sig til vi støtter at virksomhederne konkurrerer fair og lige med hinanden og det kræver altså at der ikke er nogen der undslår sig

så vi har været aktive i kampen mod skattely og det vil vi fortsat

jeg ved ikke om om det er det der har været meldingen i forhold til den afgørelse der så er truffet i region syddanmark den kender

man skal betale den skat man nu skal betale hverken mere eller mindre

et konkret forslag i forhold til at ændre den måde som reglerne er på og så må vi

forholde os til det jeg kan så forstå at det der ligger i det fra

skal overholde de regler der er og det betyder også at man ikke skal

føre penge ud og undslå sig dansk skat fordi man har fundet en en måde

som vi fra venstres side allerede har sagt at

betaler man den skat man skal i danmark og det er ikke fair over for de borgere og virksomheder der overholder reglerne at der er nogen der snyder på vægten og ikke bidrager det er både urimeligt over for ens medmennesker men det er også

jeg tror at vi er mange der kan blive enige om at det er en skændsel når såvel virksomheder som enkeltpersoner aggressivt spekulerer i ikke

at et eu land som luxembourg laver lyssky skatteaftaler med multinationale selskaber så de undgår at betale

andre har afdækket for nylig i forlængelse af de fem hundrede og otte og fyrre lækkede aftaledokumenter der har fået det mundrette navn luxleaks

sådan at det er i orden hvis eu lande laver forretning på at hjælpe virksomheder og enkeltpersoner med systematisk at spekulere i ikke at betale skat i andre eu lande det er at snyde naboer for penge

omsorg for børn og ældre så enkelt kan den side af problemstillingen vel opsummeres

kommissionens formand vil iværksætte automatisk udveksling af oplysninger om favorable skatteregler i eu landene og at kommissionen

konkurrencekommissær som vi jo kender temmelig godt

det er noget hun vil være optaget af og det synes

er rigtig godt at høre så tydeligt fra hende

men ikke noget der løses med et enkelt snuptag regeringen har løbende gjort det sværere at spekulere i at snyde fællesskabet

en lang række af dem så jeg vil kun nævne nogle enkelte

flytter ledelsens sæde til udlandet hvis det er sådan det bør være vi har indført åbne skattelister for selskaber og regeringen har jo lanceret et udkast til handleplan

seksten til atten til en styrket indsats mod skattely som

aftaler og vi har omprioriteret udviklingsbistanden i

præsenterede en ambitiøs skattelypakke som tager fat

så kan vi bruge hinandens tid bedre

og anbefalinger for god skatterådgivning

fænomen som det derfor langt hen ad vejen

mest mening at bekæmpe internationalt det arbejder regeringen hårdt for både i eu og

om bankoplysninger og pengeoverførsler bliver indført som en global standard

med skattelypakken at skabe fuld åbenhed om ejerforhold så skattemyndighederne ved hvem der skal beskattes og samtidig lægger vi op til at styrke tilsynet med hvidvask af penge endelig kommer regeringen i udspillet med et sæt anbefalinger om god skatterådgivning

vores dobbeltbeskatningsaftale med med luxembourg som en konsekvens af den senere tids historier jeg forstår det

hypotetisk spørgsmål som et afsæt til at

gerne svare på det alligevel hvis de

skal vi gå hårdt til luxembourg men jeg vil samtidig sige har svært ved at se hvordan det vil mindske spekulationen eller eller afholde luxembourg fra at lave hemmelige skatteaftaler med virksomheder hvis vi opsiger vores dobbeltbeskatningsaftale med dem

som udbetales fra danmark til en modtager i luxembourg og vi kan anmode om bankoplysninger fra en borger bosat i luxembourg det

jeg ser frem til de forhandlinger der

hvor vi kan komme til at sidde sammen og diskutere videre om om skattelypakken fra

pensionsselskab for det er underlagt

også investerer i dong aktier via skattely

godt have en kommentar til men mit egentlige spørgsmål

om levering af varer og ydelser med henvisning til at det pågældende selskab er baseret i et skattely er

være muligt for en region og en kommune at afvise selskaber

et godt eksempel på det største anlægsprojekt i danmark siden opførelsen af folkekirkerne i middelalderen

det synes jeg er rigtig fornuftigt at man gør derfor vil jeg også sige

undersøges om om det kan være lovligt at stille den slags krav der er der jo altså

ser ud i forhold til udbudsdirektivet i eu og eu reglerne

man kan træffe den slags beslutninger i regioner

giver så meget mening at gå ind i men det kan være at ministeren kan fortælle lidt mere om hvorvidt der er nogle drøftelser om det her

til et selskab i en skattelykonstruktion

man skal stille nogle krav han skriver kapitalfonde

det skærper behovet for at vi på nationalt plan tager politisk stilling til

var relevant at få oversendt en oversigt til skatteudvalget

nogle værnsregler vi har for som jeg forstår det har vi bedre

for eksempel sverige hvor man jo også

har kunnet høre høre om hvordan en svensk kapitalfond

spekulerer i reglerne og byder ind på velfærdsydelser og at

det har haft en masse negative konsekvenser det ville jeg faktisk synes

at få oversendt til udvalget altså hvad det så er for nogle værnsregler

vi skal kæmpe i eu og herhjemme

kan sige at ligesom vi stiller krav om certificeret træ fair

med firmaer bliver i lommen på borgerne

at komme uden om er svært at investere hvis man vil være sikker på at det ikke ender i skattelykonstruktioner

åbenlyst at vi skal gå efter international regulering og så synes jeg også det er rigtig fornuftigt at få en diskussion om hvad det faktisk nogle standarder der skal være for skatterådgivningen det er jo også en del af skattelypakken

til sidst hvis det er sidste har ordet at jeg ser rigtig meget frem til de forhandlinger

bevidst har hjulpet til at lave skatteunddragelse og vi synes vi jo i

ganske usympatisk at man har et land som er medlem af eu fællesskabet

det er særlig sympatisk at man har et land der helt bevidst går ind

meget betænkeligt noget der skal undersøges at man nu har en tidligere statsminister fra luxembourg

at grave i i europa kommissionen for det er ikke holdbart at man har en mand siddende på den post hvis han har

og undergravet andre landes interesser

komme af med de her skattely det er jo utrolig svært og jeg også høre på de andre ordførere

mange landes side igennem mange år og mange har forsøgt men det er jo så naturligt at virksomhederne

skattebetaling fordi store multinationale selskaber ser jo skat som en omkostning en omkostning der mindsker udbyttet til deres ejere

løse det her for kapitalen vil blot flytte et andet sted hen hvor skatten så er lav i stedet for så i en globaliseret verden hvor kapitalen flytter rundt er det jo meget svært for for enkeltlande eller

selskaber kan omgå skatteregler enten

nogle af de løsninger man så skal have fat i har flere af de andre ordførere

skal kigges på er jo naturligvis bilaterale aftaler med andre lande herunder dobbeltbeskatningsaftaler hvor man får kigget på selvfølgelig

dobbelt ikkebeskatning det er vigtigt at man får konstruktive aftaler med andre lande om sådan

der snyder på den illegale måde

mellem tre og fem milliard kroner årligt det er altså kæmpe summer som jeg tror vi er mange politikere

synes da helt der er noget at komme efter

jeg vil sige at jeg glæder mig meget til de forhandlinger

i folketinget kan finde nogle fælles initiativer som kan sættes i gang eventuelt give et fælles mandat til at vi kan gå ud og tage nogle aftaler med andre lande som kan dæmme op for det her jeg vil også lige knytte en kommentar til at det er lidt mærkværdigt

da man valgte at lave nogle regler for at man kunne flytte kapital og aktiver rundt imellem landene glemte man simpelt hen

undgå at man havde de her skattelyselskaber som man

noget tidligere da man lavede de konstruktioner

man kan se med at vi

arbejdskraftens frie bevægelighed glemte man

man så gør for at dæmme op for alle de følgeeffekter der kommer blandt andet med kriminelle der kommer over grænserne smugling af stoffer og andre ting

er altså nogle ting man har glemt at tage med da man kiggede på eu

så er der konkrete ting i

dobbeltbeskatningsaftaler med lande som

sagen drejer sig om

aftaler vi skal jo netop lave aftaler med de her lande

skal være aftaler der har en stærk fokus på at man skal undgå det her snyd så ved at lade være

vi netop gør det

gør meget ud af at man er imod skattelyselskaber men samtidig har valgt at sælge danske selskaber dong til selskaber som opererer i skattely

komme ud med når man så sidder i dag og er meget forarget over at der er selskaber der opererer i skattely så var det måske bedre bedre at man fandt nogle andre til at købe dem

vi ser meget frem til de forhandlinger der skal være

det her område og sige at vi i

danske pensionskasser på forsiden af politiken i dag er der jo netop

hundrede millioner uden at gå via en

fremsætter et forslag om at lukke luxembourgfinten

hvis der ikke kommer en international aftale i eu

indført en omgåelsesklausul i dansk

at stemme ja til forslaget her i folketinget som solgte dong til selskaber som opererer i skattely

poulsen og ryster på det gjorde man

i folketingssalen jeg synes det er lidt lidt ærgerligt at man på

gøre ved investeringerne i danmark vil folk søge uden om

og således højt prioriteret det er som led i den kamp mod skattely at regeringen for få uger siden præsenterede en skattelypakke der skal medvirke til at agere bolværk mod den internationale skatteunddragelse skatteministeren har allerede været inde på elementer fra denne skattelypakke så det vil jeg ikke gentage yderligere her men det er vigtigt at vi tænker tværfagligt og tværministerielt hvis kampen mod skattely skal vindes set fra et dansk perspektiv dertil er at sige

kan søsætte initiativer i danmark men den vigtigste indsats skal ske i internationalt regi regeringen ser det

som en international opgave der skal løses internationalt det arbejder regeringen

har vedtaget et såkaldt code of conduct et adfærdskodeks der anbefaler landene at være åbne og transparente af anbefalingerne fremgår det bla

anerkendte principper og i den forbindelse skal jeg pointere at aftaler om gensidig informationsudveksling spiller en vital rolle i kampen mod skattely det understreger at kampen mod skattely føres mest effektivt på internationalt plan og der skal

vejen frem er således ikke at tænke i at opsige dobbeltbeskatningsaftaler med for

få belyst de her ting og få udboret hvad der er sket og hvordan man fremadrettet kan komme

og det skal behandles som sådan nemlig som ulovlig statsstøtte kampen mod skattely handler om skatteborgernes retssikkerhed det handler om at få de retmæssige penge ind i statskassen til fællesskabets bedste men det handler også om virksomhedernes retssikkerhed langt de fleste selskaber herunder multinationale selskaber spiller efter reglerne

med den fairness der er påkrævet multinationale selskaber i danmark spiller en signifikant rolle for velstanden og jobskabelsen i den private sektor

hånd i hånd med attraktive erhvervsvilkår også for multinationale selskaber radikale venstre kan støtte forslaget til vedtagelse

at snige sig udenom men det vender jeg

andet er på baggrund af afsløringerne fra luxembourg

ser i den debat vi har i dag og det forslag til vedtagelse

det skal vi kun rose man skal aldrig nogen sinde kritisere folk

går et skridt længere end man havde regnet med i retning af det man selv står for fint nok jeg vil så alligevel tilføje

er ærgerligt at et stort flertal

for kort tid siden besluttede sig for at sælge en stor del af aktierne i dong

aktier i dong via et skattely jeg har godt læst

man kun kunne købe de aktier hvis man gjorde det

samtidig med at skatteministeren

til et selskab i skattely det er jo lidt underligt så regeringen må

jeg vil også sige

ikke går så langt som vi gerne vil her i folketinget derfor vil jeg sige at

går lige så langt man kan inden for eus fælles regler fordi det er bedst at have internationale regler mod den her uskik med skattely men vi kan ikke se nogen som helst grund til at danmark ikke skal gå

så kommer eu og domstolen efter os

måske jeg synes da at det ville være en fantastisk historie hvis

til danmark at vi skal acceptere handel med skattelylande

jeg tror da det ville hæve eu debatten

så langt at man skal tvinges til at acceptere handel med selskaber i skattely jeg kan selv i min vildeste eu modstander fantasi ikke forestille mig at eu ville prøve at gå

sørger for at danske virksomheder ikke bliver undergravet af selskaber der er placeret i

bruger ufin konkurrence

de ikke betaler skat af

muligt for en kommune region at sige

vil ministeren så arbejde for at det bliver muligt

er det her jo ikke kun et problem der vedrører danmark det vedrører for eksempel også udviklingslande som i en grad

en udviklingsminister som gerne vil hjælpe ulandene til at

sætte ind over for de multinationale selskaber kunne vi ikke i fællesskab lave en høring hvor vi ligesom tager fat i den problemstilling og

og handels og udviklingsministeren til at arbejde i samme retning i stedet for at de som vi så det med skat og og finansministeren i forbindelse med dong arbejder i hver sin retning jeg synes da det ville være dejligt hvis regeringens

langt længere frem end alle andre civilisationer nemlig den europæiske hvorfor var det lige præcis i europa at frihed og velstand opstod

den førende nation i verden hvorfor var det ikke rusland det har historikerne undret sig over og de mest overbevisende svar kommer fra de historikere som siger det var fordi der i europa ikke var nogen centralmagt som kunne trække hårde regler ned over borgere og virksomheder der var nemlig i europa et utal af forskellige stater

og fyrster med selvstændige fyrstendømmer og hvis den ene hersker behandlede sine borgere dårligt

sig selv og deres penge over til en anden hersker som behandlede dem bedre

regimer skulle behandle deres borgere og deres virksomheder ordentligt fordi alternativet til at de

uden nogen borgere og virksomheder at regere over

at borgere og virksomheder kan fravælge et land med despotiske regler og despotiske skatter til fordel for et andet land som er mindre despotisk det er det som er grundlaget for at europa blev en rig og udviklet civilisation

at der kan handles på tværs og det skal vi ikke forhindre

beskatningen er lavere end i danmark

nogle få gør det med ulovlige midler

og så er der nogle politikere der godt kan lide at slå nogle store slag i luften se hvad vi vil gøre ved det her vi vil sandelig gøre rigtig meget og så står de her og siger nogle uforpligtende fraser

kan gøre noget

med deres penge både lovligt og ulovligt er at sørge for at danmark er et sted der er værd at være i det er at sørge for at

man at de helt af sig selv har lyst til at være

virksomhed som lego som angiveligt har oprettet et selskab i schweiz

for at bruge legos varemærke og pengene ryger så til schweiz hvor beskatningen er på cirka fem

selskabsskat det kan i jo ikke gøre noget ved kære venstrefløj

og det er at sørge for at beskatningen i danmark er konkurrencedygtig med beskatningen i andre lande

at virksomheder ikke har nogen interesse i at flytte beskatningen ud af landet

hvordan man for eksempel skulle stoppe at lego lader en stor del af deres overskud flyde til schweiz hvor man har varemærket liggende

så det er løsningen vi har også et forslag til vedtagelse som vi

folketinget tager skatteministerens redegørelse til efterretning og pålægger regeringen at sørge for at danmark er et konkurrencedygtigt samfund for virksomheder at have hovedsæde i vi lever i en verden hvor såvel personer som virksomheder kan flytte hen over grænser og hvor hvert lands politiske systemer har afgørende indflydelse på hvor man vælger at arbejde og investere herunder har det stor betydning hvor meget skat man afkræves i landene danmark er et godt land at drive virksomhed fra hvis vi sammenligner med hele verden men hvis vi alene sammenligner med højt udviklede lande halter danmark bagefter især når det handler om det samlede skattetryk folketinget konstaterer at denne regering ikke har ydet en tilstrækkelig indsats for at sænke det samlede skattetryk at danmark derfor fortsat har verdens højeste skattetryk

virksomheder til at benytte såvel lovlige

som er i modsætning til det vi andre har nemlig at sørge for

skattesystem selv dels at få internationale aftaler som sikrer en retfærdig beskatning uanset hvilket land man er i

bare spørge er det gået helt forbi herre ole birk olesen at man godt kan presse selskaber mcdonalds betalte ikke skat i danmark i mere end tyve år men det gav så meget pres at de begyndte at betale skat

gjort noget ulovligt men de begyndte bare at betale skat eller når vi nu har

et pres for at lego ikke skulle samarbejde med shell på grund af deres meget risikable olieefterforskning

altså man kan jo både med lovgivning og politisk presse ting igennem

kantonen zug hvor lego hører hjemme

så det er jo en palet af flere ting

der gør om et land er konkurrencedygtigt selskabsskat er en af delene og vi synes

det kan man vel i teorien godt gøre men eftersom herre frank aaen

tyder det på at han ikke er tilfreds med det

østrig og skatteoplysninger fra luxembourg

ordentlige aftaler med en lang række

dog trods alt kommet et godt stykke

altså også pres fra stater

dobbeltbeskatningsaftaler

et

til beskatning i lande med lavere skatteprocenter end danmark er betydeligt større end den ulovlige del og al den her udveksling af oplysninger mellem landene forhindrer ikke den lovlige del det er jo kun den ulovlige del det er møntet på så jeg mener ikke at herre frank aaen har

kapital det er godt for borgere og virksomheder

virksomheder som er multinationale og her

at flytte deres penge ud af landet

for almindelige virksomheder som måske er mindre virksomheder som hverken har ressourcer

udnytte sådan et globalt skattesystem

selv om der ikke sker nogen skade i løbet af det første år så kan der ske skade på længere sigt så siger fru lisbeth

der drager nytte af at der kan flyttes penge og handles hen over grænserne altså fru lisbeth bech poulsen kommer jo lige som jeg nede fra sønderjylland og derfor er hun jo meget bekendt med at der også er ganske almindelige mennesker også folk med lave indkomster som drager nytte af at der er konkurrence mellem to lande om at tilbyde det laveste skattetryk og de laveste afgiftssatser nemlig alle de folk fra sønderjylland der krydser grænsen for at handle i tyskland

at det er folk med lavere indkomster der i højere grad gør det så det

og foretrækker det lavere skatteniveau i udlandet og så handler man derefter princippet er det samme målestoksforholdet er bare forskelligt borgeren der handler øl og cigaretter osv handler for mindre end virksomheden flytter men det samlede beløb som danskerne handler for i tyskland

og andre lande udgør tolv milliard kroner

jeg lige sige til sidst hvis der er tid at ultimativt kunne man jo bare bygge en mur omkring danmark og sørge for at alle blev inde i danmark det er der andre lande der har eksperimenteret med og resultatet er altid det samme når borgerne ikke kan fravælge deres magthavere

skal besvares

regler for kommanditselskaber været nævnt altså dette

hvordan man skal adressere den problemstilling som har været rejst blandt andet i de danske medier herunder børsen der vil jeg gerne henvise til at regeringen jo i sin skattelypakke har peget på

det som vi kommer til at forhandle om i den skattelypakke som vi indkalder til

næste uge hvis ellers ordførernes kalendre tillader det så der kommer vi til

i forhold til bemærkningerne om

jo ganske klart at den yderst interessante

situationen en hel del lettere i forhold til til det arbejde der sker i europæisk sammenhæng

var sådan at da sf sad på skatteministerposten fremsatte kommissionen faktisk sit forslag til en omgåelsesklausul for så vidt

lad mig også i den sammenhæng bemærke at det er regeringens opfattelse på samme måde som det var den foregående regerings opfattelse at dobbeltbeskatningsaftalen med luxembourg leverer den nødvendige beskyttelse mod gennemstrømning af udbytte via luxembourg såvel efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten som efter selskabsskatteloven er det nemlig sådan

ikke er en beneficial owner

luxembourgholdingselskab ikke

ikke fremgår med tilstrækkelig klarhed af selskabsskatteloven men

i det og blandt andet derfor er det sådan at der verserer kapitalfondsager ved domstolene

i overensstemmelse med eu retten og netop derfor er det så glædeligt at der netop nu er ved at være enighed i ecofin om at eu landene skal indføre en omgåelsesklausul hvis de altså ikke allerede har en med en eu vedtaget omgåelsesklausul

være rimelig sikre på at vi ikke får problemer med eu retten når vi indfører den og som herre dennis flydtkjær

er den niende december

tolv dage og

blandt andet det at luxembourg nu støtter

betyder det også at der er en forventning om at det bliver gennemført og det er på alle mulige måder synes jeg glædeligt

nå at lave noget inden da jeg er sikker på at jeg godt kan nå at lave en kop kaffe ovre i ministeriet inden da men det er vist

umiddelbart derefter skal gennemføre det her i dansk lovgivning og hvis det falder på plads den niende december i ecofin synes synes jeg det er helt naturligt

som regeringen har fremlagt i sin skattelypakke det er vel så hurtigt som vi næsten overhovedet kan

og det er så også det som vi kan konstatere at folketinget meget meget bredt

som ligger til afstemning det må blive på tirsdag hvis jeg ikke tager fejl at det kommer til afstemning

investering var blevet foretaget direkte

dagens artikel i politiken

fastholde at de selskaber som vi indgår aftaler med skal betale skat i henhold til gældende skatteregler regeringen støtter bestræbelserne i eu

der for eksempel gennem hemmelige skatteaftaler muliggør skadelig skattekonkurrence og i visse tilfælde også skatteunddragelse herudover skal det nævnes at hvis udbytter sendes via luxembourg til skattely uden at luxembourg selskabet er

indeholdes kildeskat

skat kører allerede en række sager om dette og endvidere vil den nye omgåelsesklausul også dække eventuel misbrug der ikke er omfattet af retmæssig ejer

er ganske ganske effektivt undervejs i debatten

i forbindelse med et af de spørgsmål der blev stillet til liberal alliances ordfører

en række lande der tidligere ikke har villet

for nylig i en underskrivelsesceremoni i berlin hvor

den internationale aftale der generelt

række af de lande som vi normalt opfatter som skattelylande

early adopters det er

bidrage til en høring jeg antager at det vil blive en høring som

af andre relevante udvalg og

skatteministeriet meget gerne vil bidrage fagligt

en dialog med min kollega

udviklingsministeriet men det ville være ganske oplagt

hvert fald gerne sige at vi

det er naturligt at se samlet på begge disse elementer

det er et tilsagn jeg gerne vil give her fra talerstolen i dag

jeg sagtens følge herre frank aaens tankesæt i det her med

blive lidt overrasket over hvem der egentlig

i et snævert dansk perspektiv men altså mere i det internationale perspektiv

det her område har bevæget sig

korrigere liberal alliances ordfører

som et af de områder som man mener er konkurrenceforvridende inden for

erhvervs og vækstministeren som arbejder med udbudsområdet men jeg

i eu regi

misbruge nogle

kunne det så være en mulighed at få en dansk omgåelsesklausul

på spørgsmålet om om en international omgåelsesklausul

været klart at det har været vanskeligt når der har været lande der ligesom har modsat sig det her arbejde men men jeg har meget svært ved at forestille mig en situation

det ikke skulle kunne lykkes derfor vil jeg tillade mig at antage det som et relativt hypotetisk spørgsmål i alle tilfælde er det i hvert fald noget

lykkedes at få berammet den her forespørgselsdebat på en sådan måde at det var muligt at afvikle spørgsmålene

så er det jo sådan med lovgivning i det hele taget

forvente at der kommer nogle processer i forhold til det

set i udgangspunktet enige om at de her gennemstrømningsselskaber

på en korrekt måde og der kører en række retssager så vi må også forvente at der kan være en række retssager som skal udmøntes efterfølgende

jeg

eus udbudsregler i øvrigt

forstå er noget han har nævnt i forbindelse med den konkrete artikel der har været om

præcise formulering af det har jeg faktisk ikke lige præsent

erhvervs og vækstministeren har tilkendegivet at han vil

men diskussionen vil jo også nødvendigvis gå på hvordan man så i givet fald definerer et skattelyland og ikke mindst en konstruktion

er optaget af først og fremmest at vi forhindrer at der er lande som kan defineres som skattelylande og

selvfølgelig også glædeligt at der er lande

luxembourg der nu er gået fra at have været modstander af eksempelvis omgåelsesklausuler til at være tilhænger